anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om europarådets virksomhed og danmarks deltagelse

torsdag den treogtyvende januar totusinde

hvor villy søvndal nedlagde sit mandat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

at rejse i norden

vores rigsfællesskab altså færøerne og grønland det mener vi

man ikke har sikret at danskere er på studietur eller på rejse

bliver pålagt at betale når de skal hjem

kan andenbehandle det

en dag før vi gik på juleferie spørgsmål skulle stilles inden vi kom tilbage igen og

i svar

grønland enten på ferie studierejse ikke længere have offentlig dækning for hjemtransport ved sygdom

samtidig ser vi i nogle af de svar vi har fået som er en del men det har været vigtigt

problemer med forslaget

borgernes mulighed for fri bevægelighed

hvad man skal med

blå sundhedskort alvorligt

vi ved

afstemningen for stemte en og tyve imod stemte firs

forkastet ønskes afstemning om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

den mere højrøstede tale lægges uden for salen nu

stort set ikke eksisterer i danmark i dag

og det er et problem

bliver vaccineret med lovforslaget får statens serum institut mulighed

at sende påmindelser til forældre til børn der mangler at modtage en eller flere af de vaccinationer der indgår i vaccinationsprogrammet lovforslaget skal desuden sikre

om man vil lade sit barn vaccinere men et eventuelt fravalg skal ske på et oplyst grundlag når

af årsager til at forældre ikke får vaccineret deres børn

lovforslag en god idé det er kun når man sammenligner danmark med vores europæiske naboer

og kun på en og halvfjerds procent i ishøj

at så mange børn som muligt bliver vaccineret

at alle børn uanset hvor de vokser op får et reelt tilbud om vaccinationerne derfor er det vigtigt at forældrene får så mange oplysninger som muligt

om vaccinationerne kan gøre en forskel og sikre at de vigtige vaccinationer ikke bliver glemt i børnefamiliernes travle hverdag derfor støtter vi det fremlagte forslag

få nogle af de sygdomme som vi betegner som lettere børnesygdomme eller hvordan det var at være gravid

man ikke havde haft og hvordan det så skadede barnet jeg fik ligesom remset lidt op

synes er utrolig vigtigt i en sag

til mine børn og det håber jeg også de fleste

og det er også derfor vi støtter forslaget

også sige at en af de vigtigste ting for dansk folkeparti har været det at man også kan frasige sig påmindelserne fordi man er af den overbevisning at man ikke vil have

der har en allergisk sygdom der gør at de måske har større risiko for at blive syg af en vaccine

vaccinen

hpv vaccinen der ved vi at

tager det alvorligt når der kommer noget som man antager er vaccinationsskader

frivilligt

også vigtigt at få de informationer så man kan tage det på et fagligt grundlag så derfor siger vi ja til at

den tredje december sidste år for det

som samfund tilbyder vaccinationer til alle

hvor vi tilbyder at man kan få en beskyttelse mod nogle af de sygdomme som

en af de hyppigste årsager til at børn ikke får deres vaccinationer alene

forældrene glemmer det og det er jo en skam hvis det ikke er andet end det som er årsagen socialdemokraternes ordfører fremhævede også at der jo er en social ulighed

få sine børn vaccineret og ministeriet svarer også rigtig fint at det vil fremgå af de her påmindelser at det netop er et tilbud at man kan fravælge den her type af påmindelser hvis man ikke ønsker det

har truffet et bevidst valg om ikke at lade sine børn vaccinere så vi synes det

for den dag vi får lejlighed til det

er rart at se hvor glade folk kan blive

velfungerende sundhedsvæsen vi ønsker at der bliver taget hånd om patienterne

god grund til at flere børn bliver vaccineret og derfor kan vi i udgangspunktet støtte lovforslaget men det er også vigtigt at de personfølsomme oplysninger som er tilgængelige

som ikke ønsker at være en del af et program

været meget interessante at læse der er flere høringssvar som siger at den hyppigste årsag til manglende vaccination er forglemmelse og at der derfor er god ræson i at

en sådan påmindelsesordning

høringssvar blandt andet fra vaccinationsforum hvor der står at fravalg af mfr

mæslinger fåresyge og røde hunde

et bevidst fravalg og at det forhold peger på at en påmindelsesordning

vil vi i hvert fald i udvalgsbehandlingen spørge ind til hvor stor en effekt et påmindelsessystem

deres børn skal vaccineres vi ved der er

de familier hvor der er en social slagside

synes vi det er en rigtig rigtig god idé at at

giver mulighed for at man kan minde de forældre om at deres børn skal vaccineres hvis man

men jeg står midt i det her med mine egne børn og jeg kan sige at det kan være en en praktisk udfordring

rigtig positivt nemlig at vi gør det så klart at det er et tilbud man får der er ikke tale om vaccinationstvang i danmark det er forældrenes valg

vil bruge lejligheden til at sige at det er rigtig rigtig vigtigt at at der er en høj

globalt har en forståelse af at vi gerne vil helt til livs og der er vaccinationsprogrammerne altså

at sørge for at smitten ikke ikke spredes

en lavere tilslutning til børnevaccinationsprogrammet end

de lande vi normalt sammenligner os med

er stort set ikke tilfældet for for nogen andre lande at have så lav en opbakning

dårligere er beskyttelsen også af børn og unge og jo mere risikerer man at sygdomme bliver spredt

social slagside i hvem der så benytter sig

kan sige at man kunne optrykke mange spændende tal på det men et meget sigende tal som også står i

til lovforslaget er at tilslutningen i allerød når barnet er fire år til den mfr vaccination der gives der er

det siger noget om at der også er en ulighed

om børnene er beskyttet som følger nogle sociale faktorer og jeg mener at vi skal gøre hvad vi kan for

sikre at alle børn har de samme muligheder i livet det handler også om at have de samme muligheder for at undgå sygdomme der kan være alvorlige og truende og undgå smitte

og selv om beløbet ikke er det største i verden

jeg tror det vil gøre en stor forskel for rigtig mange børnefamilier i det her land fremover at få

så vidt muligt skal bevare på alle fronter en frihed som jo

unik på rigtig mange områder og som vi

skal passe på ikke at komme til at ødelægge ved at blande os måske

gør man alt for at involvere også eleverne og forældrene

demokratiske beslutninger

at tage et demokratisk medansvar

steder deres elever i beslutningerne i venstre ønsker vi

give de frie skoler frie rammer og derfor vil vi også stemme nej til dette lovforslag afslutningsvis

og de private skolers foreninger måske

tillade mig at stille nogle spørgsmål

forhold til ved man noget om

hvordan det egentlig fungerer allerede på de frie skoler hvis man sammenligner med folkeskolerne altså hvor mange steder er der reelt allerede

behandlingen mellem første og anden behandling vil spørge nærmere ind til

den inddragelse skal starte så tidligt som overhovedet muligt det har vi her i landet en rigtig god tradition for det er nemlig reglen snarere end undtagelsen at der på de danske folke og friskoler bliver nedsat elevråd hvor elever kan få medindflydelse på de trufne beslutninger det er glædeligt for på den måde sikrer vi at eleverne i en tidlig alder stifter bekendtskab med demokratiets spilleregler målet er at motivere vores unge til at engagere sig i samfundet

med en målrettet indsats kan opnå indflydelse på emner som man brænder for retten til at danne elevråd er i dag kun lovfæstet for folkeskoler på friskoler findes denne ret ikke det ønsker vi at ændre uanset hvor

går i skole skal retten til at blive trænet i demokratiet være sikret selv om der primært er tale om en principiel ændring imødekommer vi med lovforslaget danske skoleelevers opfordring til at elever på de danske friskoler får en lignende lovbunden ret til at nedsætte elevråd holde plenummøder

for at sikre at den nye ret i praksis bliver anvendt skal skolens leder være forpligtet til

socialdemokraterne støtter naturligvis

de er jo trods alt friskoler og friskoler skal have friheden til at tilrettelægge

eleverne har jo mulighed for at oprette elevråd hvis skolen giver lov sådan er det jo med en friskole man har jo valgt at blive friskole netop for at være fri og der skal de jo så også have friheden til

at der skal oprettes elevråd de fleste steder siger man jo ja så derfor er vi i dansk folkeparti ikke ikke så begejstrede som

egentlig burde regeringen nok tage det af bordet og så tage en snak med friskoleforeningerne igen det er måske ikke sikkert at de er så begejstrede som det fremgår af høringssvarene

et ja til friskolefriheden og et nej til

dyrke elevdemokratiet vi kan også bakke op om at skolelederen får pligt til at opfordre dem til at bruge den ret hvis de ikke bruger den i dag elevdemokratiet er allerede meget stærkt i det frie skolemiljø så det bliver næppe svært for skolerne at leve op til den her bestemmelse men hvordan de gør det og præcis hvorledes det bliver skruet sammen er i en rigtig god friskoletradition holdt i rigtig brede rammer hver skole er forskellig der er ikke en korrekt måde at gøre det her på og derfor kan vi bakke op om at det sker

rose ministeren for at inddrage foreningerne bag de frie grundskoler i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget som vi altså støtter

vi alle sammen herinde synes det er rigtig vigtigt at unge mennesker lærer at deltage i vores demokrati

synes vi i enhedslisten at det er rigtig vigtigt at eleverne har en ret til at oprette elevråd

men jeg mener faktisk at eleverne bør have en ret til at

det her lovforslag jeg har dog en

enkelt bemærkning til en formulering

at eleverne skal have en oplevelse af at de har indflydelse det er en formulering vi også kender fra regeringsgrundlaget og vi håber i enhedslisten at vi på et tidspunkt kan komme til at diskutere

en oplevelse de har men at det er noget de rent faktisk

utidig indblanding dog i mindre skala

liberal alliance siger nej til

elevråd i de frie grundskoler

om at vi ikke støtter elevråd

vi mener ikke at vi fra folketingets side skal blande os i hvordan

mellem de voksne og børnene mellem undervisere undervisere og elever mellem

kvaliteten ved de frie grundskoler

forslag som er et eksempel på en sygdom i systemet

jeg går rundt herinde på christiansborg og særlig når vi sidder i

lige så snart der er noget som er godt et eller andet sted

mener at det er udtryk for en christiansborgarrogance som både breder sig

hvis de har set lyset i lige præcis det her så

anerkender ikke at der ude i landet er virkelig dygtige mennesker som

tilrettelægger skolelivet og livet i det hele taget på en måde som vi slet ikke kan

og mere genial end det som vi kunne have udtænkt herinde derfor er historien om de frie grundskoler jo også at de er så velfungerende og faktisk får bedre resultater

vi kan komme i tanker om at måle på forklaringen på det er netop friheden man har friheden til selv

sætte sig ned og finde ud af hvordan man vil gøre det her uden at

de klogeste herinde selv om vi nogle gange bilder os selv og

glæder det mig rigtig meget at både venstre og dansk

til og jeg oplever også at de selvfølgelig anerkender at

af vores butik herindefra at have en holdning til hvordan man tilrettelægger

et flertal i folketinget har lige vedtaget en folkeskolereform

indfører en helhedsskole hvor man

fører dem over i folkeskolen

de sidde derovre og undervise

de ikke er uddannet til det og de fine kompetencer som pædagogerne har

og lærerne skal så forsøge

forskningsmæssig evidens for at det vil gøre børnene dygtigere så

glæde over at både venstre og dansk

lovforslag vi har især hæftet os ved at at

dansk friskoleforening i deres høringssvar har bakket op om den løsning der er og noget af det jeg faktisk synes

er meget væsentligt når vi diskuterer

på flere forskellige måder lærer at indgå i et samfund der hviler på demokratiske værdier en af måderne at gøre det på

er ved at fortælle at der er mange demokratiske processer der har betydning for samfundets demokratiske grundværdi og som man kan indgå i mange er en del af det frivillige foreningsliv og og meget andet

det repræsentative demokrati det er også en måde at lære noget om om demokratiske værdier på og vi har noteret os at ministeren har været imødekommende i forhold til det jeg

har været bekymringen for de danske friskoler nemlig spørgsmålet om

det skal være et elev

forstå bekymringen hvis det var sådan at man skulle vælge

men forslaget her her er jo altså at ligestille eleverne på de frie skoler og altså give frihed

med de elever der går i folkeskolen således at

at få de praktiske erfaringer der er med demokratiske processer i det repræsentative demokrati det kan for eksempel være et plenummøde en gang om året det

en talsmandsordning og i og med der er den fleksibilitet synes vi faktisk at lovforslaget holder sig inden for den rigtige balance af både

vægte hensynet til de frie skolers frihed meget højt men også vægte hensynet til elevernes frihed til at få lov til at afprøve

folkeparti vil stemme ja til det her lovforslag ved tredjebehandlingen hvis ikke det

positive over for lovforslaget og derfor synes vi faktisk

formålsparagraf som blandt så meget andet at eleverne også skal uddannes til demokratiske medborgere og det kan ske på mange måder

men at man reelt skal have medindflydelse

opgaver temaer og så videre det er en meget fin og lang tradition vi har haft og som jeg må sige jeg faktisk har haft en oplevelse af at alle partier på tværs af skel har bakket op om

nogle af de argumenter jeg har måttet høre her fra blandt andet

liberal alliance kan svinge sig helt op til at sige det udtryk for styringsmani

en mulighed for at bruge den ret til at danne elevråd

andre former for elevindflydelse som kendetegner de frie skoler det

så skal man ikke bare sige at andre skal have

folkeskolelov der faktisk hylder muligheden for elevindflydelse

faktisk en god grund til at vi har frie grundskoler der på samme måde hylder at der både skal ske faglig læring men at man også skal uddannes og dannes

bare fordi det er godt med demokrati som sådan ét sted

rettighed der har været i rigtig rigtig mange år i forhold til eleverne

vil godt sige at det jo er sådan at langt de fleste frie grundskoler har forskellige typer af elevdemokrati

men der er jo en grund til at danske skoleelever har rejst

enkelte steder hvor den

det an på er at jeg har haft nogle utrolig konstruktive drøftelser med alle foreningerne bag de frie grundskoler og de er gået meget konstruktivt ind i det

at elevindflydelse er en del af det

sikrer elevernes rettighed til at danne elevråd men også at

i den frie grundskole det kan nemlig være igennem plenumforsamlinger talspersoner er andre modeller og det giver da lige præcis mulighed for at de andre måder at arbejde med elevdemokrati på også

en meget meget fin understregning af hvorfor elevdemokrati på

måder er vigtigt og hvorfor skolens ledelse også har en rolle i forhold til at opfordre elever til at gribe den mulighed de tre elementer vi tager stilling til

det første at lovforslaget skal sikre at skolens elever får ret til efter egen bestemmelse at danne elevråd

at skolens leder bliver forpligtet til at opfordre eleverne til det hvis de ikke benytter denne ret

her har de mulighed for netop at udfolde den del som også

er vigtig i forhold til en skoles virke sidst men ikke mindst understreger lovforslaget også at man skal respektere de frie grundskolers frihedstraditioner idet skolens leder skal kunne opfordre eleverne til at vælge en bestemt demokratisk måde som stemmer overens med skolens overbevisning men i sidste ende er det eleverne der vælger

stiller sig meget positivt over for den foreslåede formulering om elevernes ret til et elevdemokrati

de andre store danmarks privatskoleforening der ikke har nogen bemærkninger til lovforslaget og anerkender at udkastet

tanker som ministeren har delt med skoleforeningerne

synes vi alle sammen

hvordan det kan være at venstre dansk folkeparti og liberal alliance ikke synes at det er noget man skal bakke op om når alle både eleverne de frie grundskoler i øvrigt et bredt flertal her i folketinget synes at det

en værdi vi har hyldet i mange mange år jeg håber

sådan meget håndfast siger at det kan man ikke støtte selv om alle ude i den verden synes at det er en god idé alligevel overvejer om det ikke er vigtigt at give det signal

elevernes ret til at kunne arbejde med elevdemokrati på forskellig vis med respekt for de frie skolers traditioner på det her

alligevel overvejer om man ikke skulle støtte det ved tredje behandling det er et lille fint vigtigt lovforslag og det vil klæde det lille fine vigtige lovforslag

det her skylder vi eleverne det er faktisk noget som det demokratiske fundament hviler på

lovforslag men som er så meget mere

ministerens det er civilsamfundets det er

en hun kan skalte og valte med det er ikke en hun skal blande sig i jeg synes også at ministeren skulle blande sig meget mindre i folkeskolen men det er så en helt anden sag ministeren har lige

argumentere for at det ville være en fin fin mulighed hvis man beslaglagde børnenes fritid og lagde den ind ind midt i skoledagen på trods

ville gøre børnene dygtigere så der taler vi jo fra hver sin

har været en friskolelov i mange mange år og i øvrigt en friskolelov

jeg vil nærmest tro at det kun er liberal alliance der ikke synes at der skal være en lovgivning der sætter en ramme for hvordan det er friskolernes virke skal være

ikke stod noget om elevernes ret til elevråd

at have et tæt samarbejde med de relevante organisationer der repræsenterer de frie grundskoler som anerkender processen og faktisk synes at det her er en rigtig fin måde

at sikre elevernes ret til at danne elevråd

kunne gøre det på en anderledes måde lige præcis i de frie skolers ånd så jeg tror at jeg vil tillade mig at konstatere

liberal alliance der har svært ved at der bliver lavet en god demokratisk ramme det

man kan ikke nære sig man har en god idé

de frie grundskoler som et led i den her dialog langt de fleste steder

på andre måder der er altså ikke kan man sige en officiel kortlægning af det men

kan sagtens give et overblik på baggrund af den tilbagemelding vi fik

ministeren sig egentlig at man så efterfølgende vil sikre at

lave elevråd man kan også lave plenummøder og så videre men det kan vel også foregå på rigtig mange andre forskellige måder og som jeg har indtryk af foregår det på rigtig mange forskellige måder

ministeren hvordan forventer ministeren så

nogle få der måske ikke helt har gjort det så vil de komme til at gøre det nu

den demokratiske udfoldelse men hvis vi nu antager

steder hvor man ikke vil gøre det så kan eleverne

rejse det forhåbentlig løser de det på den pågældende skole men i sidste ende kan de jo gå til ministeriet og sige den her skole lever altså ikke op til vores mulighed for at få elevindflydelse

den frihedsgrad er der i forhold til de frie grundskoler her og derfor håber jeg virkelig også at venstre vil genoverveje støtten til

kommer i forlængelse af det beslutningsforslag som vi selv har fremsat i starten af folketingsåret og som vi også har førstebehandlet her i folketingssalen lovforslaget her giver nemlig de frie skoler mulighed for nu også

pasningsordninger for børn fra nul til to en halv årsalderen altså det vi egentlig

regeringen nu med det her lovforslag også giver nogle

som vi jo i venstre er store tilhængere af dette lovforslag rummer altså en masse gode muligheder

vil være til gavn både for børnene og de frie skoler men faktisk

integrere vuggestue børnehave og skole

til folkeskolen og for den sags skyld også et bedre alternativ til de offentlige pasningsordninger de frie skoler

en meget stor og afgørende rolle i mange af

til nærmeste skole og for den sags skyld er der børnefamilier i landdistrikterne som måske endda har endnu længere til den nærmeste

i landdistrikterne fordi de nu også

en god pasningsmulighed tæt på

ser jeg lovforslaget her som et rigtig godt forslag og en ekstra bonus

men endnu ikke er begyndt i børnehaveklassen det foreslås at

denne adgang udvides til også at gælde børn under to år og seks måneder og dermed bringes til at omfatte alle børn som endnu ikke er begyndt i børnehaveklassen socialdemokraterne mener at

der bør anlægges et helhedssyn på børns læring på børns udvikling og trivsel og med dette lovforslag vil skolerne i højere grad kunne skabe et sammenhængende lærings udviklings og trivselsforløb

derfor er lovforslaget i al sin enkelhed et godt forslag

der er en kort

at man må lave profit

socialdemokratiske ordfører om socialdemokratiet som følge af det her lovforslag ønsker at lave om

for at sikre et helhedsorienteret syn på

trække profitten ud

at stille spørgsmål undervejs i lovbehandlingen om de problemfelter jeg vil gerne

endnu en gang sige at socialdemokraterne har en pragmatisk og en helhedsorienteret indstilling til det her forslag det skal være muligt for friskoler og private grundskoler at give tilbud

tage stilling til stort set det samme

jeg har været to år i folketinget og jeg kan stadig væk undre mig over de her mekanismer der går i gang i dette hus men det skal jo ikke forhindre mig i at være glad for at vi i dag så fra dansk folkepartis side kan stemme ja til lovforslaget vi er glade for at friskolerne også får muligheden for

vi så giver dem frie hænder fra nul årsalderen og

hele vejen op til seksten årsalderen og det

vi har jo også muslimske friskoler og

de fortsat bidrager til integration og ikke til opretholdelse af parallelsamfund og vi skal på en

vi ved at give alle friskoler lov til at lave

ikke samtidig giver muslimske friskoler mulighed for at opretholde et parallelsamfund så de faktisk fra vugge til grav kan

deres muslimske parallelsamfund det vil sige at de går i vuggestue der er muslimsk de går i

er muslimsk i skole der er muslimsk i gymnasiet der er muslimsk de arbejder nede i kiosken eller eller vender tilbage til skolen som

på en muslimsk gravplads og kan så opretholde et liv

har tilsynspligten og hvis der sker et eller andet der gør at

gribes ind men vi kunne godt tænke os at vi

belyst dette problem nærmere så muslimske friskoler også lever op til formålet med friskoleloven som er at de har friheden til at fastsætte den måde de gerne vil gribe det an på

muslimske samfund også er en del af vort danske fællesskab det er jo det der er afgørende

succes på den måde og deres udgangspunkt

var jo at selv om de var jødiske skoler

var målet at blive en del af det danske fællesskab og den øvelse synes vi også at man

i de muslimske friskoler skal skal prøve

der findes mange gode og velfungerende børnehaver tilknyttet de frie grundskoler rundtomkring i landet og derfor giver det god mening nu at udvide målgruppen så kan forældre der gerne

første leveår det giver skoler med særlig pædagogik mulighed for at lave et mere sammenhængende forløb og det vil altså ske efter kravene og reglerne i dagtilbudsloven det kan vi varmt støtte fra radikal side tak

går ud på i enhedslisten anerkender vi

set ønsket om at kunne lave sammenhængende pædagogiske forløb

det ønske anerkender vi fuldt ud

får bedre muligheder altså får mere frihed til at kunne lave den pædagogik de lige præcis ønsker

er det fordi det vil betyde en yderligere privatisering af dagtilbudsområdet for de

to en halv årige og vi har desværre

privatiseringer og vi har set en stigning i antallet af private dagplejer

mange år det synes vi i enhedslisten er en ærgerlig udvikling og vi synes det er ærgerligt at regeringen ønsker at bidrage til den her udvikling det der binder os

er at vi alle sammen betaler ind til den fælles kasse sådan

god og gratis velfærd uden at skulle tvinges til at have dankortet op af lommen vi mener i enhedslisten ligesom fagforbundet foa at vores dagtilbud

overladt til private aktører lovforslaget betyder at de frie skoler kan drive daginstitutioner efter dagtilbudslovens regler og i dagtilbudsloven har private som bekendt mulighed for at trække profit ud af dagtilbud

der bliver det vigtigste og ikke længere børnenes

så det ikke længere er muligt at oprette profitinstitutioner nu ved jeg godt at man skal passe på med at sige noget om hvad sf og socialdemokraterne mente

dagtilbud når privatiseringen for alvor ruller frygter vi i enhedslisten at det kommer til at ske på bekostning af kvaliteten både manglende uddannelse

dårlige normeringer kan blive konkurrencefaktorer fordi man vil tjene penge og derfor ansætter

folk på dårligere vilkår

vi selvfølgelig også er enig med

jeg sige at jeg håber at regeringen på en eller anden måde udsætte det her lovforslag fordi

af dagtilbud og jeg synes at vi som minimum må vente til vi kender konklusionerne

synes jeg er det mindste vi kan gøre men det

vi ikke har mulighed for at stille krav til kvaliteten og at vi ikke har mulighed for at sikre at der ikke er brugerbetaling

til at se

kan se når vi kigger på privatiseringserfaringerne fra norge og sverige

er imod at der sker en privatisering af dagtilbudsområdet og vi er bestemt imod at private firmaer kan tjene penge på børnepasning på bekostning af kvaliteten

enhedslisten ikke tillid til at at forældre godt selv kan træffe en beslutning

de ønsker at deres barn bliver passet i en privat vuggestue

derfor frygter jeg at vi vil se en yderligere privatisering fordi det

har brug for hjemmepleje det kan være barnet der skal

nogle fagforeninger der selvfølgelig ønsker at bevare flest mulige medlemmer

i kommunen men som ligger i et ministerie langt væk fra daginstitutionerne som skal holde øje med de private så jeg vil sige

de forældre der vælger et privat tilbud hvis vi ser på de mange ældre

som politikere

et beslutningsforslag om forbedrede rammevilkår for de frie grundskoler

om forbedrede rammevilkår sammen med venstre konservative og dansk

en meget stor borgerlig enighed om at der skal

for at oprette vuggestuer uden at skulle

processer for at få lov til det er det vi behandler i dag det giver mere frihed til skolerne til forældrene og ikke mindst til børnene

og som også i deres eget private budget finder de penge

kan nu sætte deres yngste i vuggestuen

den store går i skole og det kan alt sammen give en

kommer med sådan et lovforslag der giver mere frihed til de frie grundskoler

jeg sige at at denne

en generel nedskæringspolitik

der fremadrettet bliver færre penge som følger

vide det men jeg kan at tænke om der er sket en eller anden studehandel mellem socialdemokratiet og de radikale

om at få sat koblingsprocenten op og socialdemokratiet

skære ned på de frie grundskoler måske har de radikale fået en lille

at acceptere at man skærer

og der er mange forældre der vælger de frie grundskoler fordi kvaliteten generelt er

forhindre nogle borgere i at gå den vej igen hvis man spiller fodbold med ronaldo og man ikke

koblingsprocenten er nu to og halvfjerds og nedsættes til en og halvfjerds procent af hvad hvert barn

som nævnt at politikere på venstrefløjen fører krig mod de frie grundskoler

og når det sker kommer der netop tit den løgn på bordet at de frie grundskoler

bliver der altså brugt meget færre offentlige kroner på de frie grundskoler

nævne at nedsættelsen af koblingsprocenten går ud over de familier som har

stadig væk kunne tilvælge

svært for så er det også helt overordnet en rigtig dum

og det er som sagt billigere for det offentlige når en familie vælger en friskole frem for en offentlig og derfor

en form for misundelsesstrategi når

med de offentlige og derfor skal flere familier have den her mulighed tak

og private pasningsordninger for børn er fyldt to en halv år også får mulighed for at udvide tilbuddet til at gælde for de nul to en halv årige således at der skabes et sammenhængende lærings udviklings og trivselsforløb for børnene vi er rigtig glade for

og bortset fra den her ene udvidelse indebærer lovforslaget ingen realitetsændringer i forhold til gældende ret det er også vigtigt at få sagt her vi synes jo

et yderst fornuftigt forslag og vi synes faktisk også det sætter fokus på barnets tarv

men jeg må også sige her at det er uforståeligt at børne og kulturcheferne og fag og arbejde altså foa er så inkarneret imod jeg synes faktisk det er pinligt at bkf i deres

påstår at det er fordi der er særlig favorable tilskud

sådan skulle være tale om en ulige konkurrence mellem privat og offentligt regi det afvises blankt

og jeg vil da selvfølgelig under udvalgsbehandlingen bare

vi hørte også fru rosa lund køre frem med det her fra talerstolen og det er jo et elendigt argument når det

jeg synes det er endnu mere uforståeligt at foa mener at det kun

stand til at passe børn fra nul to en halv årsalderen

gerne citere fra foas høringssvar det er foas grundlæggende opfattelse at et så vigtigt område ikke kan overlades til private aktører men skal varetages under betryggende forhold i offentligt regi om det betyder at foa så også mener at de forældre der passer deres børn selv skal have dem tvangsfjernet til vuggestuen

må blæse i vinden men jeg synes simpelt hen det er utrolig nedsættende i forhold til de private der passer børn

definition er dårligere hvis det er privat

primitiv fagforeningspolitik altså at det handler om at man

to en halv år alene fordi der er nogle organisationer der mener at det offentlige skal have et monopol jeg tror at alle der har prøvet at blive forældre og

at der sker utrolig meget

hvis de er et godt sted jeg forstår det simpelt hen ikke

jeg synes simpelt hen ikke det klæder hverken børne og kulturcheferne eller

jeg kan simpelt hen ikke forstå at man er så inkarneret imod at der bliver den her her mulighed for de frie grundskoler

konservative folkeparti er det der vægter tungest altid borgeren frem for systemet også borgeren frem for organisationerne vi mener at det her fremmer barnets tarv derfor støtter vi

vi synes i regeringen at det er rigtig fint med udgangspunkt i

får et sammenhængende børneliv og med

bliver det muligt at også de helt små børn hvis forældrene ønsker det kan komme

stedet for at de skal finde et eller andet andet tilbud hvis de ønsker at deres barn skal være for eksempel i en børnehave

som godt kan være inden for de frie tilbud

nu kan man så lave et sammenhængende børneliv hvis man ønsker det som forældre

spørgsmål der har været her undervejs

til ting omkring ejerformer på dagtilbudsområdet det er jo sådan at

område er rykket over til social børne og integrationsministeren

snarest tage stilling til den udredning af ejerformer

bliver drøftet med den relevante minister på området jeg har også lige behov for at sige

har et lovforslag her

inden for dagtilbudslovens rammer er intet der bliver ændret dér

frie grundskoler men inden for dagtilbudslovens rammer må jeg sige at det ærgrer mig at

alligevel ikke kan dy sig for generelt

som om de per definition ikke lever op til friskoleloven

sådan at uanset hvem der opretter en friskole skal

til friskoleloven det gælder muslimske friskoler kristne friskoler grundtvigianske friskoler

at første er et klart lovgrundlag

sådan at hvis der er mistanke om at man ikke lever op til loven så kan der komme et

skærpet tilsyn i sidste ende kan det også betyde

får frataget muligheden for at drive det skoletilbud

jo rigtig gode friskoler uanset hvad det er for

tid på den diskussion

nogle problemer i forhold til religiøse friskoler som også ønskede at bruge muligheden for at lave dagtilbud for de mindste nej det er der selvfølgelig ikke

at frie grundskoler i hele deres virke

også i driften af en daginstitution som en skole måtte drive skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem

hvis det her lovforslag bliver vedtaget

til dårligere integration hvis en fri grundskole der opfylder dette grundlæggende krav opretter og driver en vuggestue

det nu vil føre til dannelse af parallelsamfund at små børn kan få et sammenhængende tilbud

når der faktisk er bred tilslutning til at give den her mulighed så tak

den diskussion der har været tidligere på baggrund af blandt andet liberal alliances beslutningsforslag for det her giver et bedre tilbud

i et byråd og har haft ansvaret for

muslimske friskoler blandt andet

at videreføre et parallelsamfund så er det bare jeg vil spørge ministeren er det ikke rigtigt

moraliserende svada vi skal have i den her sag når ministeren selv indrømmer at der er blevet lukket muslimske friskoler kom ned fra den høje hest

det kommunale liv det vil jeg da opfordre ministeren til så vi

statslige institutioner til anvendelse ved planlagte omstruktureringer jeg vil indledningsvis slå fast at regeringen gerne ser statslige arbejdspladser i vore landdistrikter og virkeligheden er da også

uden for hovedstadsområdet det fremgår også af den seneste landdistriktsredegørelse til folketinget at i fordelingen af statslige arbejdspladser i provinsen godt seks og halvtreds procent af samtlige

antallet af årsværk

hvorimod antallet af årsværk i hovedstaden ligger på cirka firstusind

det fremgår også at den største procentuelle stigning i antallet af statslige arbejdspladser i perioden fra to tusind og otte til to tusind og tolv har fundet sted i region region nordjylland og region midtjylland som sagt ser regeringen altså gerne at der er statslige arbejdspladser også i landdistrikterne men regeringen har samtidig den grundlæggende opfattelse at placeringen af statslige arbejdspladser skal ske på baggrund af en konkret og specialiseret vurdering fra de ministerier som har det overordnede ansvar for de konkrete arbejdspladser

som sagt en lang række faktorer økonomi er naturligvis et vigtigt område og det er givet at der altid foretages omkostningsvurderinger i forbindelse med den her type beslutninger

se på den faglige konsekvens af en udflytning samt matchen til den konkrete kommune og det område man eventuelt udflytter en statslig institution til

netop i kraft af deres faglige viden de bedste forudsætninger for at foretage

er det rigtigt at husleje og andre udgifter godt kan være lavere

kan også være store udgifter forbundet med at flytte en statslig arbejdsplads

i to tusind og ni en undersøgelse af erfaringerne med

at det er forbundet med store udgifter at flytte en statslig arbejdsplads det blev sådan set påvist at det kostede godt fyrre million kroner altså fyrre million kroner

at flytte sikkerhedsstyrelsen i sverige hvor man også i nullerne har forsøgt sig med at udflytte statslige arbejdspladser har det været endnu dyrere således har riksrevisionen i sverige i to tusind og ni anslået at det kostede

hver enkelt arbejdsplads undersøgelsen fra center for landdistriktsforskning viser endvidere at flytningen og udflytningen af statslige arbejdspladser først gavner når der opstår synergi imellem den statslige institution og områdets eksisterende erhvervsliv og andre lokale aktører en lignende pointe fremkom på baggrund af en analyse udarbejdet

af statslige arbejdspladser her blev det beskrevet hvordan udflytning af statsinstitutioner bør ske efter konkrete overvejelser vedrørende den enkelte institutions behov for nærhed til andre statslige institutioner og samarbejdspartnere og det var altså en rapport som kom under den tidligere regering hvor venstre jo havde den ledende kraft en afgørende konklusion i rapporten var endvidere at der ikke

synes derfor at skulle vurderes konkret for hver enkelt institution derudover er det vigtigt at være opmærksom på at man ved udflytning af statslige arbejdspladser risikerer at miste

ved at rekruttere nye medarbejdere det har selvfølgelig betydning for effektiviteten af de udførte arbejdsopgaver

således potentielt tage flere år før man kommer op på det samlede effektivitetsniveau som følge af bemandingsudskiftninger samtidig

landsdel eller et andet sted i landet

væk fra ægtefællens job

det er jo ting som for den enkelte kan have meget meget stor betydning og som ikke altid

kort før jul rapporten er en opdatering af relevante dele af førnævnte analyse fra to tusind og to

den blev udarbejdet af den daværende erhvervs og boligstyrelse opdateringen havde fokus på den kommunikationsteknologiske udvikling og dens betydning for tre statslige institutioner beliggende uden for hovedstaden disse tre institutioner indgik også i den daværende to tusind og to undersøgelse rapporten konkluderer

samarbejde og dialog som en fysisk beliggenhed uden for hovedstadsregionen kan medføre der er dog forskel i graden af anvendelse af de forskellige former for kommunikationsteknologier i de enkelte institutioner det er samtidig vigtigt at holde sig for øje at kommunikationsteknologi kun er et ud af en række elementer som har betydning for placeringen

jeg gerne understrege at spørgsmålet om positiv vækst og udvikling i landdistrikterne ikke alene er et spørgsmål om placering af statslige arbejdspladser det kræver forbedring af en række af landdistrikternes rammevilkår derfor har vi også i regeringen tænkt landdistrikterne aktivt ind i talrige forskellige initiativer det er initiativer som blandt andet tæller udligningsordningen landdistriktsbestemmelsen i planloven initiativer til gavn for

digitale og den fysiske infrastruktur samt de vækstplaner som jo bliver implementeret i løbet af året og hvor der

fire hundrede million kroner til byfornyelse

nedrivning af huse alle disse initiativer gavner jo landdistrikterne bredt inden for en lang række områder

mener jeg altså ikke at venstres forslag om en tvungen omkostningsvurdering

der foretages i dag allerede omkostningsvurderinger inden der træffes beslutninger med økonomisk rækkevidde

fjerner det jo fokus fra den besluttende myndighed der har et ansvar

der indgår flere vigtige faktorer som nævnt er det blandt andet samspillet mellem de relevante samarbejdspartnere matchen mellem institution og udflytningssted og fagligheden udviklingen i landdistrikterne baserer sig på en lang række forskellige forhold hvor statslige arbejdspladser kan være en af mulighederne men langtfra den afgørende faktor man skal derfor være meget påpasselig med at

på tværs af en række forskellige statslige institutioner

til den enkelte minister og ministerium at foretage den konkrete

at en række retningslinjer for gennemførelse af omkostningsvurderinger i udflytningsrelevante statslige institutioner er den rette vej

jeg er helt enig med ministeren i alle betragtningerne

også indebærer at der kunne flytte statsinstitutioner til københavn hvis det

omkostningsmæssigt fornuftigt at have dem liggende i provinsen så det har ikke noget med med udflytning af statsinstitutioner at gøre ministerens bemærkninger

konklusioner i den her cowi rapport kan jeg heller ikke rigtig forstå fordi der konkluderes da det modsatte

vil gerne spørge ministeren direkte hvad er det ministeren har imod at der foretages en sådan

når man snakker om udflytning af statslige arbejdspladser vi er som sagt ikke imod det

det bliver rimelig ensidigt

er stedets beliggenhed og økonomien der er afgørende det er altså en lang række andre faktorer det

fokuserer udelukkende på omkostningsvurderinger jeg tror at det stammer fra at

preben bang henriksen er enig med mig i der skal ligge i københavn og så også nogle der skal ligge i provinsen

lave den her omkostningvurdering alene og derfor mener vi også at det bør være det ministerie der har fagligheden og indsigten som så foretager den konkrete

omkostninger jo indgå i de her vurderinger det er

set enig med herre preben bang henriksen i men det er bare for lidt

vurdere det ud fra det parameter nogle i venstre har jo fortalt mig at de synes at udflytningen af skat til ringkøbing var en stor succes men man husker jo hvordan medarbejderne var dybt ulykkelige

og altså er med til at beregne et helhedsbillede og det kunne

kigge på helhedsbilledet de de lokale steder hvor der eksempelvis flytter en styrelse væk det kunne være miljøstyrelsen på fyn som altså flytter til københavn

på det lokale gymnasium eller der bliver udvidet lidt på en forskningsinstitution

det ikke nogen stor historie men det er det selvfølgelig når man omstrukturerer og flytter arbejdspladser men der er faktisk sket en nettotilgang af statslige arbejdspladser i provinsen

de her udflytninger

arbejdspladser netop har betydet at der er kommet øget ledighed at

afvikling fremfor udvikling i de her

landdistrikter og at det tilsammen jo har

at udfordringen er blevet større ude lokalt for det

ministeren er ressortminister for

vi jo overtog i sin tid hvor man skulle spare spare fem procent på de statslige arbejdspladser og det er dybt ulykkeligt så der skal man foretage en helhedsvurdering hver gang det jeg har forsøgt at sige her

alene fokuserer på økonomien men økonomien skal indgå i det og lad mig så sige at i landdistrikterne er problemet jo at vi har mistet rigtig rigtig mange private arbejdspladser

for regeringen at få flere arbejdspladser

når man har de her store omstruktureringer

det bedste sted hvis man nu skulle omstrukturere på landbohøjskolen

danmark hvor vi har allermest landbrugsjord omkring os ligger vi det sted i danmark hvor

hvad

funktion man har som statslig institution

sagt at det i landdistrikterne er

tilbagegang i antallet af private arbejdspladser der den helt store udfordring samtidig har jeg også påvist heroppefra at der faktisk er sket en stigning i antallet af statslige arbejdspladser

man nu er så optaget af landdistrikterne for de her ting

mange der er optaget af landdistrikterne og deres udvikling

når arbejdspladser flyttes fra hovedstaden til andre dele af landet sikres der både arbejdspladser og større potentiale for vækst i den pågældende kommune eller det område hvor

i en tid hvor udfordringerne for landdistrikterne bliver stadig mere synlige kan en løsning være at flytte statslige arbejdspladser dertil der findes allerede rigtig mange statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet som ministeren også har orienteret om og vi ser gerne at endnu flere flyttes til landdistrikterne når det giver mening det er derfor fint at venstre med dette beslutningsforslag også retter fokus

man kunne dog have håbet på at forslaget havde indeholdt noget nyt

sig selv at der allerede i dag foretages omkostningsvurderinger inden der træffes beslutninger med økonomisk rækkevidde

det gælder både etableringsomkostninger og fremskaffelse af for eksempel

kvalificeret arbejdskraft det er ikke muligt at give et kvalificeret overslag på hvad omkostningerne generelt vil være kun de enkelte ministerier har den nødvendige viden til at vurdere hvor store omkostninger

styrelser til en anden del af danmark ministerierne må altså vurdere fra gang til gang om det kan betale sig at flytte så ud fra den betragtning

allerede foretages en vurdering i de

gå på at den statslige institution skal flyttes ind til københavn omkostningstjekket er et moment blandt andre momenter det var den ene ting den anden ting jeg lige vil præcisere

faktisk det jeg lige har sagt nemlig at

er tale om at omkostningerne skal være det eneste parameter i den her sammenhæng der står helt præcist i bemærkningerne at det er et blandt flere elementer i den samlede vurdering af en potentiel udflytning så jeg vil godt bede bede

om ordførerens bemærkninger hertil og herudover også ordførerens jeg

bemærkninger til hvor sikre vi er på at de økonomiske elementer spiller ind i enhver beslutning

fordi vi ikke kan vurdere det på baggrund af simple eller tvungne beregninger det skal ske på

af en samlet vurdering hvor opgaver økonomi rekruttering og synergi i samspil med virksomheder og borgere og andre samarbejdspartnere skal indgå vi kan jo glæde os over at den største procentuelle stigning i antallet af statslige arbejdspladser faktisk har fundet sted netop i region nordjylland og region midtjylland

en balanceret udvikling i danmark ministeren har glimrende redegjort for de mange initiativer der bliver taget for at sikre netop det

ved ved beregninger i sig selv

kunne vi høre ham sige i sin tale men jeg kan love for at det bekymrer os i dansk folkeparti er vi virkelig kommet dertil hvor vi bilder os selv ind at det er i hovedstaden vi bedst løser de statslige opgaver er der gået så meget københavneri i den at vi frygter for at der går ekspertise tabt ved at vi rykker flere arbejdspladser ud til provinsen

vi også godt undre os lidt over hvorfor de statslige arbejdspladser har den placering de egentlig har hvad mon man har tænkt dengang man skulle placere naturstyrelsen lad os da lægge den så langt fra naturen vi overhovedet kan ja hvorfor ikke hvad med københavn supergod idé

forrige regering for den skæve fordeling af statslige arbejdspladser vi nu står med det er resultater af mange års fejlprioritering og det må vi bare rette op på vi står i den situation at vores landdistrikter bliver mere og mere affolket samtidig med at vores byer

skal vi starte ved arbejdspladserne for folk

her skal vi som politikere gå foran som det gode eksempel vi skal ikke bare opfordre vores virksomheder til i

i provinsen vi skal gøre det selv venstres forslag her er i bund og grund meget forsigtigt det pålægger blot regeringen

når vi står over for en omstrukturering af en statslig virksomhed

optimal udnyttelse af ressourcerne det vil

de ressourcer der er lige uden for arbejdspladsen da hovedstadsområdet

er det suverænt dyreste sted i kongeriget danmark at leje sig ind

kunne give en besparelse også selv om der naturligvis er omkostninger ved at flytte en virksomhed så i dansk folkeparti kan vi naturligvis

årsager kommet til at skulle ligge hos kl inde midt i københavn

begrundelser for at lægge det sammen med

selve mekanikken i at foretage den overvejelse

fungerer alle steder i vores offentlige sektor derfor vil vi gerne anerkende at der er et behov for

eller en overvejelse ind omkring

kommer fra venstre jamen er der nogen i det her folketing som har centraliseret i ti år og er kommet med

som i den grad har flyttet alt hvad der kunne flyttes

skal gå den anden vej men

lykkedes manøvren med strukturreformen

lukket en hel masse skoler det er det er jo lykkedes rundtomkring og vi har også set effekten af hele den proces

og en tilflytning til storbyerne som er

er det værste der er kommet derfra på den

i et i et helhedsperspektiv og der havde den forrige regering jo netop nedsat et arbejdsudvalg som på glimrende vis har illustreret hvordan det helhedsperspektiv

økonomi sådan det her forslag lægger op til

med den nulvækstpolitik som venstre lægger op til

et regeringsskifte så derfor kan det blive en meget giftig affære at få føjet alene et økonomisk perspektiv en økonomisk vurdering ind vi kender det fra mange institutioner at ønsket om at slippe af med de højest betalte medarbejdere og få nogle yngre ind

et selvforvaltningsmotiv som man ser udeomkring i samfundet jeg er enig i de fleste af de argumenter som ministeren og regeringsordførerne har fremsat det er ikke altid det er tilfældet så det er jo også værd at

bliver udflyttet

inden alt for længe vil spille ud med en politik der kan understøtte sådan en udvikling

økonomien i eventuel udflytning af statslige arbejdspladser nu er det et område der med jævne mellemrum diskuteres med meget stor ivrighed spørgsmålet om om

nu kan redde landdistrikter og kan bruges offensivt og om ikke de alle sammen burde ligge derude og der er

dag fremkommet mange argumenter for det og

det er en vanskelig diskussion

opgaver som kan være helt relevante at flytte ud

vi bare sige at der altså også er en række opgaver hvor det er relevant at det er centreret eller endda ligger i danmarks hovedstad hvor centraladministrationen ligger og så

der er mange forskellige begrundelser der fører frem til at en institution skulle ligge

kan komme væk fra at det sådan er for at tage

kunne vi dertil lægge at det også ville være fornuftigt at foretage et økonomisk check fordi det kunne godt føre til

der kunne være billigere husleje og der kunne være mange andre begrundelser som skulle med ind i en vurdering inden man lagde sig fast der er hvert fald en række særlige institutioner som har et indhold

jo sådan set sagtens nævne på stribe ting der har med

og som passende kunne ligge i de områder som de egentlig arbejder med i øget udstrækning

at det er følelsesladet lige så snart man taler om det og så ender det jo tit med at man tager mere hensyn til hvad medarbejderne synes og hvor de synes det skulle være end hvad der måske er relevant så jeg synes

kunne løfte diskussionen op på et niveau hvor man sagde at der

hensyn til og så er der spørgsmålet om om indholdet i de her statslige institutioner

nu også hensigtsmæssigt kunne placeres det sted kunne vi få sådan en fornuftsdiskussion måske endda uden for mange

er jo som nævnt i indledningen alene et forslag

regeringen om at komme med et udspil på hvordan det her kunne håndteres det er jeg helt sikker på ministeren med lidt velvilje sikkert nemt kunne levere folketinget så det er sådan set det der

mellem by og land og mellem provins og hovedstad for uden balance brækker danmark midt over balance betyder

regeringen nedlægger arbejdspladser i provinsen og rykker dem til hovedstadsområdet opstår polariseringen hvor udviklingen kun skabes i den ene del af landet og danmark brækker midt over og

stigende grad lukket ned i effektiviseringens navn landdistriktsministeren har jo mulighed for at sætte en offensiv dagsorden men det har han af meget mærkelige grunde valgt

det er også beskæmmende at lovprogrammet for to

har tænkt sig at være offensiv her i to tusind og fjorten

statsministeren prøver at give et andet indtryk fra skagen til gedser kan krisen mærkes ledigheden gnaver og krisen kradser mange har mistet deres job og mange er bange for at miste deres job og det må og skal vi jo tage alvorligt især i landdistrikterne er ledigheden høj på fyn hvor ministeren selv er fra ligger kerteminde og langeland i top og det kræver altså en helt særlig indsats om ikke andet så kræver det da i det mindste at man ikke udsulter provinsen

godt være at ministeren siger at der har været en nettotilgang af statslige jobs jovist og det kan også godt være at der er kommet flere lærere til både folkeskole og

men det ændrer ikke på at der er en lang række jobs som er forsvundet fra landdistrikterne

er højt specialiserede arbejdspladser

altså nedlagt med store konsekvenser lokalt øget ledighed større affolkning

beslutningsforslaget er udtryk for en ansvarlig politisk kurs som netop kan være med til at sikre at danmark ikke brækker midt over

faktisk lignede et beslutningsforslag der blev fremsat af oppositionen for bare nogle måneder siden og måske er det lige det der skal til det kan jo være at landdistriktsministeren i dag får så meget inspiration at vi om

få måneder måske ser et lignende lovforslag og det vil vi i så fald

forslaget jo altså ikke

hovedstaden og ud i provinsen det blev det hurtigt udlagt til fra ministerens side og andre fulgte også op hvis der ikke er en eneste offentlig arbejdsplads der flyttes efter sådan et tjek her

det helt helt fint med mig det der bare ikke er helt fint med mig er at der ikke sker noget tjek

til at kontrollere hvordan økonomien ville se ud i den institution et andet sted i landet således at borgerne kunne få mere for pengene så lad mig understrege det så tydeligt som jeg kan

når en offentlig institution overvejer en strukturændring ikke nødvendigvis en flygtning og som jeg sagde før flytter man ikke er

det der ikke er fint med mig er at man ikke undersøger sagen grundigt

ude i de enkelte ministerier ude i de enkelte virksomheder

jo give enhedslisten helt ret så er forslaget ikke så skørt og så sker der jo slet ikke noget

for det hvordan ville

her egentlig se ud i et privat firma hvis man forestillede sig at et privat firma skulle lede den pågældende institution

ville det undre mig hvis ikke virksomhedens ejer eller virksomhedens aktionærer eller bestyrelsen sagde til direktøren

må du lige komme med et tjek så må du lige vise os hvordan det her ville se ud

andre scenarier eventuelt også med en anden beliggenhed

andet fordi det er en offentlig virksomhed vi taler om skulle man så pludselig bare lukke øjnene og sige her behøver vi ikke

grund til det har jeg meget meget svært ved

det er efter min opfattelse et spørgsmål om at sikre at der er et rigtig godt grundlag for en beslutning både i en privat virksomhed her er det jo nærmest en selvfølge der er nogen der holder øje med økonomien

det offentlige hvor regeringen skal holde øje med økonomien

en gang bureaukrati vi trækker ned over

der skabes i et privat firma hvis man beder direktøren om at foretage de relevante undersøgelser dér det der tales om i forslaget er jo målbare udgifter det er løn det er fravær

det er et arbejde der skal igangsættes jeg havde nær sagt til rette tid det vil nemlig sige når der i forvejen sker strukturændringer så jeg tror ikke at det bliver nogen særlig bureaukratisk belastning og da slet ikke efter de bemærkninger jeg har hørt om at det i vidt omfang allerede sker i dag så

når vi har lovforslag til behandling her i folketinget er

sammenfattende skema over jeg havde nær sagt fordele og ulemper men i hvert fald over administrative konsekvenser miljømæssige konsekvenser for stat amt og kommune og erhvervsliv og så videre og så videre det ville bestemt ikke være mærkeligt om man også i den her situation skulle skulle redegøre for alternative beliggenheder alternative omkostninger i den forbindelse omfatter

vi må desværre glemme tanken om at få statsministeriet til nørresundby det

fuldt ud men der er

ganske ganske underordnet og specielt med den teknologi som pt

ministeren henviste faktisk

en cowi redegørelse og man kunne supplerende sige at

informationsteknologien virker ganske glimrende

gøre at der alligevel ikke skal ske nogen ændring af beliggenheden det respekterer jeg fuldt ud men jeg respekterer bare ikke at man ikke foretager et minutiøst tjek af omkostningerne ved en anden beliggenhed hvordan vil

må den pågældende offentlige virksomhed jo flytte fra provinsen

københavn anderledes er det ikke det er for snævert siger ministeren om forslaget dertil må jeg

et meget beskedent forslag nogle ville ovenikøbet kalde lidt uskyldigt forslag og andre ville mene

et forslag der sådan set giver sig selv ja det burde give sig selv men jeg er bare bange for at det ikke nødvendigvis sker i dag altså at der ikke nødvendigvis

det omkostningstjek som som egentlig skulle

synge med på og jeg må da også sige at hvis det måtte være tilfældet

anderledes end at den regering som efter forslaget skal pålægges

at udarbejde de specifikke regler i givet fald har alle muligheder for at rydde op i det så med de bemærkninger

et eller andet andet sted men det er et blandt mange elementer ministeren var selv inde på at der er utrolig mange andre momenter der spiller ind i den endelige beslutning så derfor må jeg svare spørgeren derhen at havde det været et rent planøkonomisk samfund havde man jo nok set hvad der stod under bundlinjen men

to